i dag er der følgende anmeldelser justitsministeren lovforslag nummer

fremgå af folketingstidende DK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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

om ændringsforslag nummer en af et mindretal

for stemte fjorten imod stemte en og halvfems

for stemte femten imod stemte halvfems

er forkastet der stemmes derefter om

forkastet forhandlingerne drejer sig herefter om forslaget som helhed ønsker nogen at udtale sig

vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og fire stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

om lovforslagets endelige vedtagelse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

at udtale sig herre frank aaen som enhedslistens ordfører

alt for mange reklamer i i postkassen og derfor har vi

diskuteret hvordan vi yderligere kan fremme det miljømæssige aspekt i det ved at sige at

dem der har blomsten altså har et eu mærke om

også med en masse bidrag fra forskellige miljøorganisationer om ikke man kunne udvide miljøaspektet ved også at inddrage svanemærket og ved også at inddrage mærkningen

vil bare spørge ministeren om vi ikke her ved tredjebehandlingen kan være enige om at vi

prøver at se om ikke vi kan forstærke miljøelementet i den her lov herunder ved at inddrage andre

ikke stemte for det ændringsforslag der blev stillet af venstre ved andenbehandlingen af lovforslaget hvori vi lige præcis

fremragende vis plæderer for nemlig at svanemærket og fsc mærket naturligvis også

i købet er der den fordel ved svanemærket og fsc mærket at det er mærker der i dag kan bruges af trykkerier hvorimod ikke et eneste trykkeri

tvivl om at når der bliver en afgiftslettelse ved anvendelse af blomsten

flere trykkerier indrette sig på at de skal kunne levere den vare

præcis det vi vil prøve at undersøge nærmere

eu altså gang på gang forhindrer os i at gøre det vi gerne vil eller i hvert fald gør det mere besværligt at gøre det vi gerne vil

det fremgår af lovforslaget at det ikke kan træde i kraft før det

næh men det har altså været regeringens opfattelse at man ikke kunne få loven godkendt hvis de to ting var kommet med derfor skal der nu forhandles om hvordan man kan få nogle ting med som vi kan være sikre på

helt ærligt det her viser bare hvor tåbeligt det er når vi hver eneste gang vi vil lave en forbedring for miljøet her i landet skal ned at spørge i bruxelles om vi må

jeg taler jo med en stor eu tilhænger

uden at ville gøre det der er nødvendigt

til pointene når regeringen ikke ønsker at yderligere miljømærker skal være undtaget

denne nye afgift handler det jo om at man vil have penge i kassen og det samme vil enhedslisten enhedslisten vil også have penge i kassen til enhedslistens

sektor så derfor er det jo det der er på spil hvis man havde vedtaget at de her

også skulle være undtaget fra afgiften så ville der ikke være

det at man øger rabatten og samtidig

hæver afgiften for dem der ikke tager de miljøhensyn som vi

provenuproblem i det det er bare et spørgsmål om om vi må

ud på at finansiere en forbedring af den såkaldte grønne check det er ikke nogen stor forbedring men en lille forbedring som målrettet går til dem i samfundet der har

derfor synes vi faktisk det er en god afgift

os lige slå fast at man har valgt et miljømærke som er fuldstændig utilgængeligt der er ingen trykkerier der siger at de kan levere med det miljømærke

at det miljømærke vil føre til at der kommer færre penge i kassen hvis man derimod havde valgt at der skulle være en rabat på afgiften på nogle miljømærker som var tilgængelige så kunne man jo risikere at alle tryksager i danmark blev omdelt med de pågældende miljømærker på sig og så ville afgiften til statskassen naturligvis være mindre og så vil der være færre penge at bruge af for enhedslisten og regeringen og

omfanget af reklamer skulle falde dramatisk som følge af den her

i højere grad sørger for at alt det der produceres af reklamer bliver produceret på den mest miljørigtige måde

så vil vi anse det for at være en stor sejr

pengene et andet sted for eksempel ved at øge skatten i den finansielle sektor hvor vi mener der er meget oplagte muligheder for at skaffe finansiering hvis der skulle komme til at

her er taget et lille skridt og jeg er sikker på at de trykkerier der er indretter sig på at bruge blomsten og på den måde gøre det

det de gør i dag så der bliver en miljøeffekt lige med det samme og der vil så samtidig blive nogle penge til dem i samfundet der har allermindst

vil få lidt flere penge og det synes vi også er en rigtig god ting

tak til enhedslistens ordfører ønsker flere at udtale sig

herre jan e jørgensen som ordfører

at flere miljømærker end blomsten kunne blive omfattet af rabatordningen så jeg glæder mig til at høre

til skatteministeren som det ikke har

sig gøre at få svar på under behandling af sagen da vi havde samråd om

sagde skatteministeren jeg er jo ikke argumentresistent og der blev jeg faktisk så glad for det

skatteministeren og at han godt kunne se nogle af de problemer der blev rejst ligesom skatteministeren her for nylig heroisk traf beslutning om at brandvæsenet godt måtte hjælpe når der skulle tændes juletræer rundtomkring og stor ros

kunne man da også have et håb om at skatteministeren kunne lytte til de argumenter der kom omkring reklameafgiften jeg vil tage fat i et andet punkt jeg står her med to aviser den ene hedder hjerting posten

forklare den undrende befolkning hvorfor

betale

aviser som opfylder præcis den samme mission de gør det bare forskellige steder i samfundet

den eneste forskel er at hjerting posten

når man så betænker at formålet med den her afgift jo angiveligt skulle være at man vil begrænse papirmængderne så giver det jo slet ikke mening at den avis som kommer tit og dermed

betale afgift hvorimod den avis som kommer knap så tit og

mindre papir skal betale afgift vil skatteministeren ikke nok forklare hvad

vi forstår det simpelt hen ikke og de forstår det heller ikke på de aviser som bliver ramt af afgiften og som i

hvert fald skal ud at fyre medarbejdere

det her forslag

bliver fyldt op og hvor de samler ind hver dag og smider ud igen

komme lidt færre store

ikke spare lidt mere på

at mange har det sådan

i øjeblikket derfor er dyb fornuft i det her forslag

på den ene side tilskynder vi til at man tænker sig lidt om når man udsender trykte reklamer laver dem knap så tykke knap så tunge

penge ind der i det her tilfælde skal finansiere den grønne check

folketinget om lidt stemmer for det her der er stillet

et par spørgsmål til mig først fra herre frank aaen vedrørende

alt efter

eu har vedtaget hvorfor kan man ikke bruger andre miljømærker i stedet for det være sig svanen det være sig det her træproduktmærke

det har meget at gøre med eu det er eu

så bliver der sagt at danske trykkerivirksomheder ikke har tilpasset sig endnu der er et problem dér det erkender vi

danske trykkerier ligesom andre dele af dansk erhvervsliv jo er meget tilpasningsdygtige og selvfølgelig vil kunne tilpasse sig at kunne trykke efter blomsten og i det omfang der måtte opstå flaskehalse

rabatten men vi følger udviklingen meget nøje

jan e jørgensen der spørger mig hvorfor

bladet ikke igen kan jeg svare herre jan e jørgensen meget klart det har noget at gøre med eu

jeg har jo i mange år diskuteret eu med uffe ellemann jensen og han sad sådan med

jeg

blomsten og argumenterer for

det onde eu der er årsagen til

der er nogle særlige statsstøtteregler

det er sådan at dagblade ikke betaler

det er tilladt at give statsstøtte til dagblade

er sådan set en ganske svær sag

lykkedes at

for statsstøtte til dagbladslignende publikationer

der er det så lykkedes at få ugeblade ind under den definition derfor er

man har lov til at give

ikke særlig nemt at holde fast

bruxelles vil

der er en mulighed for at der kan være statsstøtte

at venstre har været været men tiderne forandrer sig sådan

derfor

ikke at vi udvider det begreb hele tiden det er derfor månedsblade ikke er med i det her

det kan have nok så meget indholdsmæssig lighed med ugebladene men det hænger

hjerting posten og limfjordsnyt tror

efter det samråd ganske villig til at se på det men da vi i skatteministeriet så nærmere på det

er fastlåst af de her statsstøtteregler

det er det længste man kan gå i forhold til det man kalder dagbladslignende publikationer så det er såmænd forklaringen på det herre jan e jørgensen men

debatten tak for behandlingen det har været en lang behandling med mange synes jeg gode spørgsmål mange saglige spørgsmål jeg er som sagt

et antal korte bemærkninger fire stykker er noteret herre jan e jørgensen er den første

man så ikke om man kan få det her igennem altså det er nyt for mig at limfjordsnyt og hjerting posten sådan nærmest er direkte nævnt i eu traktaten det var

ens på alle relevante parametre

et grundlæggende juridisk princip lyder at det lige skal behandles

de aviser vi omtaler der er intet argument for at fritage den ene for afgift og ikke fritage den anden

at en publikation som den her fra socialistisk folkeparti

undtages fra reklameafgiften

der blev spurgt om vi har fået godkendelse nej det har vi

ikke og det er da helt normalt jeg synes sådan set ikke der er grund til ligefrem at opsøge nederlag

noget som regeringen kører efter altså altså vi

er er helt sikre på det netop fordi man har en definition på det her i den såkaldte ugebladspulje i kulturministeriet og derfor

hen kørt efter de kriterier

månedsblade kan man ikke

synes man alligevel at at politiske partiers udsagn har

skal ikke garantere at det gælder alle men

er meget berettiget i forhold til

der er heller ikke mere taletid til det herre

vil have hjerting posten end de vil have pjecen med herre villy søvndal

falde tilbage på den løsning

man ikke kampen hvorfor gør man ikke forsøget

har nogle kriterier

vi ikke på grund af det her vil tage en stor stor ny diskussion

er at gøre gøre for meget ud af den her sag

fru gitte lillelund bech

ved anden behandling som gik ud på at man skulle fjerne

eller mindst en gang om ugen i mindst seks og tredive uger per kalenderår

gælder jeg skal bare have ministeren til at bekræfte

tidligere vi bruger de kriterier der

i den ugeavispuljeordning der findes i den danske mediestøttelovgivning i øjeblikket

skulle udkomme mindst to gange om måneden i mindst ti

at vi bruger den definition som i forvejen findes i hele

herre dennis flydtkjær for en

da gerne vil bede ministeren om at oversende det papir hvor der bliver fastlagt de her rammer fra eus antallet af udgivelser for i

i hvert fald som stærkt konkurrenceforvridende

år hvor kravet er tyve gange på ti måneder

ikke forstå hvorfor skatteministeren ikke kan se at det er voldsomt konkurrenceforvridende at en avis der udkommer nitten gange

man ikke kan se at det er voldsomt konkurrenceforvridende jeg undrer mig også over hvorfor man overhovedet tror på at eu

ugeavispulje i det her forslag

den ligger i kulturministeriet men

så bede kulturministeriet om at få det omdelt til skatteudvalget så vi

det lige præcis skal være det her antal og som man tror går igennem eu

en almindelig husstandsomdelt reklame er selvfølgelig belagt med afgift

med afgift tager man samme metroxpress

det som giver mening for de gode danskere

det at vi lægger afgift på alle de reklametryksager der kommer ind ad døren og her op til jul kender vi alt til det samtidig med at vi holder

ugeblade som er en væsentlig del af

jeg synes at det er en fornuftig måde at gøre det på

synes det er meget sært at vi skal have denne debat her ved tredjebehandlingen af et lovforslag vi har haft et langt samråd med skatteministeren det varede vel et par timer

er pålagt afgiften mens ugeaviser ikke er pålagt afgiften

ved den lejlighed sagde noget som helst om at det var begrundet med eu regler

det skulle være det her handler

ikke om statsstøtte og derfor er skatteministerens henvisning til statsstøtteregler

en definition af hvilken

at det ikke gælder for månedsaviser og

det handler om at der er statsstøtteregler vedrørende

man siger at aviser har et så alment kulturelt formål at der er det tilladt at give statsstøtte og

under den definition og derfor har man den såkaldte ugeavispulje

definition på det i den nuværende mediestøtte

skyldes det jo at der er visse publikationer der bliver pålagt en afgift

pålagt en afgift

statsstøttereglerne at der er én publikation der skal pålægges en afgift og andre der ikke skal vi mener at det er rimeligt

hvorfor kommer dette op

i sidste øjeblik ved tredjebehandlingen og hvorfor nævnte skatteministeren ikke et ord om eu da vi talte om det i to timer på et samråd i skatteudvalget

kalde det her for statsstøtte det er en afgift

herunder pjecer fra partier

når man kan undtage alle de andre reklametryksager

det som er udgangspunktet er at aviser og avislignende

kan gives statsstøtte og så siger man at en månedsavis ikke er en avislignende publikation

argumenter om at de ligner hinanden og hvad ved jeg men det er det der er udgangspunktet for det her

skatteministeren herre bent bøgsted som ordfører i anden omgang

eu regler i stedet for den afgift man har lagt på vel vidende at det jo

penge til måske til at betale nogle af enhedslistens ønsker men jeg har simpelt hen bare ikke forståelse for at en regering der egentlig siger at de gerne vil skabe arbejdspladser

skabe omsætning og vækst at

støtte friheden

der har samme redaktionelle indhold som ugeaviser

tillykke med det og er med til at lukke nogle månedsaviser som bliver læst af en stor del af befolkningen dér hvor de udkommer

ok hvis de udkommer tyve gange på ti måneder så kan de blive fritaget så nu står ministeren i den situation at der er nogle månedsaviser

kapacitet til at udkomme tyve gange på ti måneder og

jeg sige tillykke til skatteministeren for at have lukket

bliver resultatet af det der kommer ingen afgift ind til staten men resultatet er at nogle månedsaviser bliver lukket

nogle penge men at

der ellers siger at de vil være med til at bygge samfundet

en gang om ugen men månedsaviserne

det er simpelt hen så sørgeligt at se en socialistisk regering der knægter frihedstrangen på den måde og tillykke til enhedslisten for at de har støttet det her

månedsaviser jeg ved ikke hvad enhedslisten har af ønske om at tryne de her små månedsaviser

det er normalt dem enhedslisten mange gange er imod for

ikke er opkøbt af de store nyhedsmedier

forestillet mig skulle ske men

et ændringsforslag så de her månedsaviser

men det var der heller ikke lydhørhed over for man vil partout lukke de her månedsaviser jeg håber selvfølgelig at de på en eller anden måde kan finde nogle investorer der vil hjælpe dem så de

synes jeg at skatteministeren skulle sende en krans til de her aviser og sige

et vellykket indgreb over for månedsaviserne

træls at starte som skatteminister og så skulle

herre jan e jørgensen som ordfører i anden omgang

regeringen og oppositionen om at man godt

vil undtage månedsaviser som hjerting posten og så videre nu har vi fået at vide i dag at det skyldes at eu ikke kan godkende

en ordning hvor aviser som hjerting posten og så videre ville kunne blive undtaget fra afgiften

nye oplysninger at der ligger så præcise udmeldinger fra

derfor må det rigtige være at vi afbryder forhandlingerne og indkalder ministeren i samråd sådan at vi kan få belyst præcis hvad det er eu kan gå med til og hvad det er eu ikke kan gå med til vi må have et fælles ønske om at vi går

tak til ordføreren der er nu stillet forslag om at behandlingen standses og at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling

forhandlingen om det forslag foregår efter reglerne

hvis man går ind for afbrydelse af behandlingen og en ny udvalgsbehandling

skal man stemme grønt hvis man går imod skal man stemme rødt og hvis man ikke vil tage stilling

vi går til

det er der ikke så går vi

her slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte ni og fyrre

her slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og seks stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og fem stemmer og vil nu blive sendt til

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

vi går til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse nu

ønsker nogen at udtale sig om de stillede ændringsforslag det er ikke tilfældet

erhvervs og vækstministeren som vedtaget

helhed fru pia adelsteen som ordfører for

tak for det det er ikke fordi jeg vil starte nogen stor debat i dag men i går var jeg en tur på talerstolen og der klandrede jeg faktisk enhedslisten for at mene at nærhedsprincippet var overholdt og det vil jeg godt sige undskyld

det var en fejlopfattelse og så synes jeg også at man skal erkende det også fra en talerstol så undskyld for min udtalelse i går

vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte ni og fyrre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

stemte seks og halvtreds imod stemte ni og fyrre

lovforslaget er vedtaget

ønsker nogen at udtale sig herre per clausen som enhedslistens ordfører

der er jo tale om et lovforslag som er udløber af en aftale som enhedslisten er med i derfor sagde jeg jo allerede ved førstebehandlingen at vi ville stemme for lovforslaget også selv om vi havde en række kritiske bemærkninger en af de ting som

har lagt allermest vægt på i det her arbejde har været spørgsmålet om hvordan vi kunne sikre at også lejerne i de almene boliger kunne få glæde af at der findes nogle gunstige vilkår for

etablere solceller det var meget vigtigt for os i de forhandlinger der gik forud for at lovforslaget

førstebehandlingen og umiddelbart efter førstebehandlingen

understregede for os at vi ikke havde sikret at der kom den her ligestilling mellem de mennesker som bor til leje i den almene boligsektor og

for os har været helt afgørende vi har så haft en række forhandlinger med de partier som vi har lavet aftalen

opnået det synes jeg selv meget meget tilfredsstillende resultat at der nu er politisk enighed om

sikre at der faktisk kommer ligestilling også

de mennesker som bor til leje i den almene boligsektor af grunde som jeg ikke skal fortabe mig i er reguleringen af den almene boligsektor meget omfattende og meget kompliceret det betyder at det ikke er nok at rette i en lov eller to love hvis man skal sikre den her ligestilling man skal nok op på en tre stykker mindst og for at gøre det rigtig besværligt er de love placeret i forskellige ministerier men det som det er vigtigt at understrege nu er at der nu er en politisk enighed om at vi faktisk

meget meget glade for at det resultat er

vil selvfølgelig følge det videre arbejde med sagen og sikre os at det også bliver udmøntet på en måde som er tilfredsstillende men alt i alt må jeg sige at forløbet mellem første og andenbehandlingen i den her sag har været meget meget tilfredsstillende fordi der både blandt de politiske partier har været stor enighed om at man skulle sikre

fra ministerens side har været stor lydhørhed og stor vilje til at forsøge at finde en løsning og det satser vi så

mange tak jeg skal bare knytte et par enkelte ord til den meddelelse som jeg har sendt til udvalget samt til de ændringsforslag jeg har stillet uden for betænkningen som herre per clausen netop har nævnt

har der efter førstebehandlingen været lidt forvirring om hvilken effekt l seks og firs har for fællesanlæg særlig

almene boliger jeg vil derfor gerne her gøre det helt klart at selve l seks og firs som

årsbasis og den ændring rammer

den anden ændring består i at vi giver fællesanlæg en særlig forhøjet afregningspris

og fem og fyrre øre per kilowatt time den

afregningspris er tænkt

med den afregningspris vil det ikke være en dårlig investering hvis beboere i en landsby eller lejere fra en almen boligforening går sammen og etablerer et fællesanlæg hvad er det så der kan nettoafregnes fra et fællesanlæg ejerforeninger andelsforeninger og almene boligforeninger kan både før og efter l seks og firs etablere et fællesanlæg og nettoafregne ejerforeningens andelsforeningens og den almene boligforenings fælles forbrug det vil sige til lys på opgangen fælles vaskeri og så videre det har dog hverken før eller efter l seks og firs været muligt for ejere andelshavere eller lejere at nettoafregne deres individuelle forbrug fra et fællesanlæg fordi ejer

skal være den samme

kan andelsboligforeninger og ejerforeninger nettoafregne elforbrug over fællesforbruget og det skyldes at flere elforbrugere i

en andelsboligforening eller en ejerforening frivilligt kan slå sig sammen til at blive én elforbruger en central forudsætning for den model er at enhver elforbruger har mulighed for at træde ud af fællesskabet for at udnytte sin eu fastsatte ret til frit valg af elleverandør nettoafregning er attraktivt fordi man fritages for betaling af pso afgift og elafgifter

der nettoafregnes stilles der altså krav om at ejerne af anlægget og

skal være samme juridiske enhed lejere har i dag ikke samme mulighed som andels og ejerforeninger for at slå sig sammen til én elforbruger

gerne understrege at når jeg tager ordet her og har sendt en meddelelse til udvalget

min gode vilje at det forholder sig sådan at lejere ikke umiddelbart har samme muligheder

glad for at kunne meddele at min gode kollega ministeren for by bolig og landdistrikter er i gang med

den bekendtgørelse der skal til for at

de sideordnede aktiviteter som almene boliger må

at vi har nedsat et udvalg bestående af ministeriet for by bolig og landdistrikter skatteministeriet

lovgivningsmæssige barrierer der i øvrigt måtte være for

med løsningsforslag til så skal jeg bare nævne at husstandsmøllerne jo ligesom de andre små

at vi vil analysere vilkårene for dem nærmere på den baggrund er vi i fuld gang

det er min hensigt at aftaleparterne når til enighed om de fremadrettede vilkår for husstandsmøller så en eventuel lovændring kan medtages i det lovforslag vi kommer med den sjette februar to tusind og tretten en lovændring af lov om fremme af vedvarende

primært har til hensigt at lovgive om de kystnære vindmøller til sidst kan jeg sige at det indgår i aftalen af femtende november

justering af afregningsregler drøftes når den samlede udbygning overstiger fem hundrede

planen at følge udviklingen i udbygningen af forskellige anlægstyper hvis en bestemt anlægstype overstiger to

justeringer af afregningsregler fremadrettet så er der et par ændringsforslag det ændringsforslag til l seks og firs som jeg har stillet uden for betænkningen er faktisk

fællesanlæg for fællesanlæg vil det være mere hensigtsmæssigt at fastsætte regler om for eksempel anlæggets størrelse i

til hver enkelt ejers elforbrug de endelige regler for

fællesanlæg vil blive fastsat efter forelæggelse for klima energi og bygningsudvalget derudover foreslår jeg at skæringskriteriet

at anlægget skal være nettilsluttet inden den tyvende maj to tusind og tretten for overgangsordningen forlænges til den enogtredivete december to tusind og tretten da det har vist sig at kommunernes sagsbehandling

dette men som folketinget vil vide er det en sag der har haft stor interesse så jeg er glad for at vi nu kan få de sidste detaljer på plads tak for interessen

tak til ministeren ønsker flere at udtale sig

nummer seks uden for betænkningen af ministeren

nummer en og to tiltrådt af udvalget

nummer syv uden for betænkningen af ministeren om ændringsforslag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

seks og tyve til otte og tyve uden for betænkningen af ministeren om ændringsforslag nummer to

nummer ni og tyve uden for betænkningen af ministeren om ændringsforslag nummer nitten til fire og tyve tiltrådt af et flertal

nummer tredive uden for betænkningen af ministeren eller om ændringsforslag nummer fem og tyve tiltrådt af et flertal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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går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

jeg foreslår at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

som vedtaget det er vedtaget

at udtale sig det er ikke tilfældet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

stemmes om ændringsforslag nummer en af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte ni og fyrre imod stemte syv og halvtreds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

udtale sig herre finn sørensen som enhedslistens ordfører

tak vi nærmer os jo dommens dag i forhold til det lovforslag

om reform af førtidspension og fleksjob

i dag har vi andenbehandlingen og der har vi valgt i enhedslisten at vi i stedet for bare at sætte os hen og skælde ud

vil prøve så konstruktivt som vi overhovedet

selv om vi er fuldstændig principielt modstandere

derfor har vi stillet en lang række ændringsforslag i den forbindelse vil jeg gerne takke desværre ikke udvalget for der synes jeg at der har været en meget overfladisk behandling af de problemstillinger men de mange interesseorganisationer handicaporganisationer fagforbund og enkelte mennesker der bliver berørt af den her reform for det store engagement de har udvist for de ændringsforslag vi stiller

vi har modtaget fra de nævnte

jeg skal lige meddele at vi støtter beskæftigelsesministerens ændringsforslag det er tekniske ændringer som ikke volder problemer

det hele jeg håber at alle medlemmer af tinget har sat sig grundigt ind i

læst bemærkningerne for så vil de kunne se hvad forslagene handler om

en meget vigtig ting i den her reform en meget voldsom ændring et meget voldsomt indgreb i den danske aftalemodel som har fået alt

debat det er nemlig sådan at man ændrer

i dag er det sådan at en fleksjobber skal ansættes i henhold til den gældende overenskomst for virksomheden

så virksomheden og den enkelte fleksjobber i forhandlingen om løn og ansættelsesvilkår kan blive enige om at fravige

den gældende overenskomst uden at overenskomstparterne er involveret i det det er et fuldstændigt brud med hidtidig praksis på det her område

at man i nogle tilfælde kan tillade eller åbne op for at arbejdsmarkedets parter kan fravige overenskomsterne under det ene og det andet hensyn men så overenskomstparterne der ejer overenskomsten der aftaler det

været ude for en situation hvor man lovgivningsmæssigt bestemmer at den enkelte ansatte sammen med arbejdsgiveren kan fravige det vil sige forringe overenskomsten uden om dem der ejer overenskomsten det er et fuldstændigt brud med den danske arbejdsmarkedsmodel samtidig sker

af sin fagforening i forhandlinger med arbejdsgiveren om løn og

bliver afskåret i den gældende lov er

der siger at fagforeningen skal inddrages ved forhandlinger

denne sætning bliver klippet ud og det betyder selvfølgelig at en arbejdsgiver med henvisning til loven kan sige du skal ikke tage din fagforening med her det er også blevet bekræftet af de svar vi har fået at det er konsekvensen af den her lovgivning fleksjobberen må gerne snakke med sin fagforening det er ikke forbudt så vidt er det altså ikke kommet

at fagforeningen er til stede og kan hjælpe og beskytte fleksjobberen i den meget udsatte position det er helt uforståeligt for enhedslisten at en socialdemokratisk beskæftigelsesminister overhovedet kan finde på

og jeg håber sandelig at hele tinget lytter meget til det jeg siger her og støtter enhedslistens ændringsforslag på det punkt som fører retstilstanden tilbage

at tiden iler så jeg når jo ikke at kommentere

ti minutter godt jamen så vil jeg da gerne lejligheden til

slår sig selv for munden og modvirker den erklærede hensigt

positive over for den del af reformen fordi det lå i ånden og sådan blev det også solgt om man så må sige

jo længere tid der går før man hjælper folk jo mere syge bliver de men nu kan vi

at man først skal opfylde en lang række betingelser man skal have modtaget offentlig forsørgelse i lang tid

man skal have deltaget i virkningsløse aktiveringstilbud altså nogle som ikke medførte forbedret arbejdsevne

det synes vi er helt urimeligt for ressourceforløbet er jo kun en god ting hvis det kan bruges til den tidlige forebyggende indsats og derfor

har vi stillet en række ændringsforslag der sikrer at det kan bruges til det

hele problematikken om minifleksjob det er jo nyskabelsen om man så må sige at det skal være muligt at der kan gives tilskud fra det offentlige til den fleksjobber der kun kan arbejde to

en udmærket tanke problemet er at vi taler om mennesker der er så udsatte og med så nedsat arbejdsevne

tvangsmæssigt kan visiteres til fordi kommunen mener og har en formodning om at

den vej kan udvikles noget indtil nu ikke opdaget arbejdsevne

bør det være sådan at det er en frivillig sag

økonomien i ressourceforløbene

jo vigtigt for os at få begrænset antallet

ikke af hensyn til statskassen men af hensyn til de mennesker der skal ud i ressourceforløbene

nogen hindring eller barriere for at kommunerne kan sætte unge mennesker i

mere raske eller mere arbejdsføre af tværtimod så er der problematikken om fastholdelsesfleksjob

kunne bide sig fast på arbejdsmarkedet men så laves

en ændring der betyder at der ikke længere kan oprettes fleksjob på ens egen arbejdsplads medmindre man har været ansat i tolv måneder efter overenskomstens sociale kapitler eller særlige vilkår alle faglige organisationer siger at det er fuldstændig forrykt det vil føre til at der fremover bliver oprettet meget meget få

fleksjobansatte er ansat i såkaldte

i et fastholdelsesfleksjob på ens egen virksomhed uden

været igennem tolv måneder på særlige

en lille ting som det er underligt at enhedslisten

skal gøre opmærksom på de bestemmelser der er lavet omkring selvstændiges muligheder

oprettet ret mange af dem fordi det

at man i forvejen har drevet selvstændig virksomhed

det handler jo ikke mindst om de ydelser som vi giver til de her meget udsatte mennesker

har vi stillet en række ændringsforslag der sikrer at vi ikke ud af den her reform får endnu flere fattige

vil kigge konkret på vores ændringsforslag og også se i øjnene at nogle af dem faktisk er en forbedring af det reformforslag der er lagt frem også selv om man ser det på reformforslagets præmisser tak

altid ændres hvis man bliver klogere på samme

har været lydhøre over for de argumenter der er

jo bare konstatere og derfor har vi

det er urimeligt at

have afklaret om ens fleksjob skal forlænges efter fem år der er

tilfælde der er undtaget men alligevel der er ikke nogen

en stationær erklæring og så bliver man ikke mere rask og det

at tro på at hvis man arbejder to tre fire fem eller seks timer om ugen så bliver man mere rask så kan man klare flere timer holder altså ikke i virkeligheden det

de sociale kapitler

arbejdsgiverne sige at

det ikke er alle overenskomster der har sociale kapitler hvor de kan klare de ansættelser og alligevel

være ansat i tolv måneder under sociale kapitler det betyder så at der

det er jo et spareforslag man skal spare

til at være rigtig godt fra starten men når man så

afprøvet før man kan komme i et ressourceforløb og få en afklaring

det skal være på den måde ressourceforløbet skulle

dem der skal ud og promovere det har jo fortalt at det bliver meget vanskeligere at komme ind i de ressourceforløb for

besværligt at få tilkendt et fleksjob og har man så fået tilkendt et fleksjob

skal man selv ud at søge efter et fleksjob og hvem kan sælge sig

to eller fire timer det er der selvfølgelig nogle der er stærke nok men rigtig mange fleksjobbere har problemer med det så det ender med at de bliver placeret på

kontanthjælp indtil de eventuelt selv finder et fleksjob

det her vil også betyde at der bliver en

gennemskue reglerne sagsbehandlerne

vi har mange sager hvor de egentlig administrerer på en anden måde

tiltænkt efter lovgivningen herinde så det bliver sådan

bliver flere og flere regler og det bliver vanskeligere at administrere dem

inden for otte uger efter man har mistet det

stadig væk omfattet af de gamle regler det vil

mange af dem der er handicappede det var et ønske fra dansk handicap

kritikken af at der

første januar kommunerne skal først til at forberede sig og derfor har vi også stillet et ændringsforslag om at udskyde ikrafttrædelsen en halv år så kommunerne har tid til at få det hele på plads

det er man heller ikke særlig lydhør over for jeg synes

bærer præg af at man

der kommer i klemme dem der bliver ramt af det dem der skal ud at have

umiddelbart søge om førtidspension det er jo vanskeligt

fyrretusind ekstra der bliver placeret på kontanthjælp

spare pengene jeg har forståelse for de

mere for at få dem ud på arbejdsmarkedet det har jeg forståelse for men så skulle man godt nok også hjælpe

ja til de ændringsforslag vi har det kan trods alt rette lidt op på de skader

andenbehandlingen og jeg håber da at der er nogle der vil trykke på de grønne knapper men jeg tvivler

og enhedslisten der vil stemme for ændringsforslaget det bliver negligeret som alt andet når der er noget der skal rettes op på når

beskæftigelsesministeren

behandlingen af det her lovforslag

negligerer eller er ligeglad med de høringssvar der er kommet

reform det var der da regeringen fremlagde sit forslag det var der da vi forhandlede reformen det har der været i den efterfølgende periode

mærkeligt i det er en stor reform det er en reform der omfatter rigtig mange mennesker

så selvfølgelig er der forskellige holdninger til det men jeg

negligering fra min fra regeringens eller fra forligspartiernes side at vi ikke imødekommer de ønsker der er til ændringer

politiske og faglige uenigheder om fremtidens fleksjobordning

når vi laver en reform af et område som det her

oprejst pande og rank ryg til enhver tid påstå at der er tale om klare sociale forbedringer i den her reform det er en klar social forbedring at unge mennesker i fremtiden får muligheden for at gå ind i et socialfagligt ressourceforløb med muligheden for at udvikle deres erhvervs og arbejdsevne i stedet for som tingene forholder sig i dag

det er socialpolitisk glorværdigt jeg synes ikke det er solidarisk jeg synes ikke det er progressivt at det samfund vi lever

i virkeligheden opgiver mennesker der hvis vi i stedet giver dem den rette indsats

der er tale om et brud med den måde vi normalt

i det danske overenskomstsystem det er rigtigt

historik der ligger bag

at vi ønskede en tæt dialog med arbejdsmarkedets parter for at finde en måde at implementere

respekt for den danske model

da og lo om at finde en aftale

her reform og det her lovforslag kan forenes med det danske overenskomstsystem parterne kunne ikke levere den aftale der er indgået én større overenskomstaftale og det er på industriområdet

industri den aftale respekterer forligskredsen vi har brugt utrolig meget energi på det kan man også se i lovforslaget at lave en lovimplementering

indgået men folketinget kan jo ikke stoppe sit politiske arbejde fordi arbejdsmarkedets parter i danmark ikke løfter en opgave vi beder dem om at løfte jeg ville da hellere have stået i dag med et lovforslag der kunne aftaleimplementeres i det danske overenskomstsystem i stedet for at vi skal lovgive men arbejdsmarkedets parter har

ikke være med til at en nødvendig reform af førtidspensionen og fleksjobområdet skal bremses fordi arbejdsmarkedets parter ikke vil være med til at løfte den opgave som jeg synes man burde have taget på sig derfor har vi lavet en model som er ny nuvel vi har lavet den i respekt for aftalen

vi har i øvrigt også nedsat et trepartsudvalg der løbende skal følge med i hvordan det går med at forene overenskomstsystemet og den her lovgivning jeg tror godt jeg her fra talerstolen kan sige at der er en interesse også i forligskredsen

at sikre at det kommer til at foregå på en ordentlig måde

at man skal have været mange år på overførselsindkomst og man skal have deltaget i meningsløs aktivering for at i et ressourceforløb

og anbefale meningsløs aktivering det står intet sted hverken i den her lovgivning eller i

at man skal have været mange år på overførselsindkomst for at kunne gå ind i et ressourceforløb det der til gengæld står er at en del af målgruppen for et ressourceforløb

på overførselsindkomst men det er jo noget helt andet

år efter år at blive kørt stille og roligt længere og længere væk fra det almindelige samfundsliv i stedet for

og den lovgivning der kommer til at træde i kraft her at i stedet for at træffe det lette valg som det er at tilkende førtidspension så begynder vi

investere i mennesker vi tror på at også

har store funktionsnedsættelser med den rette indsats

opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

så for en tilknytning til arbejdsmarkedet de vil kunne opnå

i debatten til at lyde som om alle fleksjobbere er meget udsatte mennesker der kun kan arbejde få timer og har udpræget skånebehov det er der nogle af dem der har og dem skal vi passe godt på det skal vi gøre med vores lovgivning det skal arbejdsmarkedets parter

vi har i dag fleksjobbere der arbejder

fuld tid vi

har høj produktivitet og

arbejdsindsats som deres kollegaer gør i det antal timer de arbejder

er afgørende er at vi har en fleksjobordning der kan rumme dem alle sammen

hvis arbejdsevne ikke udvikler sig positivt

vi har sygdomme der indtil nye behandlingsmetoder måtte blive opfundet

negativt og arbejdsevnen gør det samme

jeg har nøjagtig samme holdning som jeg havde da den tidligere regering lagde

gruppe af mennesker virker økonomiske incitamenter selvfølgelig ikke hvis det er kroppen der siger stop hvis det er sygdomme der gør at arbejdsevnen mindskes virker økonomiske incitamenter selvfølgelig ikke det har vi sagt hele vejen igennem derfor er reformen ikke lagt an på at alle fleksjobbere vil kunne udvikle deres arbejdsevne men andre vil måske andre vil enten på grund af nye behandlingsmetoder eller på grund af den måde deres sygdom i øvrigt udvikler sig på kunne arbejde mere det er i øvrigt det fleksjobbere selv angiver

at de med den rigtige arbejdspladsindretning vil kunne levere flere arbejdstimer end de kan i dag fleksjobbere er forskellige det er en mangfoldig gruppe det afgørende er at lovgivningen kan rumme dem alle sammen så

fastholdelsesfleksjob og hvad udfordringen

at det der i det hele taget gør sig gældende med den her reform

er meget at udtænke og forhandle politisk og skrive ned i en lovgivning end den er at føre ud i virkelighedens verden jeg tror der kommer masser af udfordringer på den her reforms vej jeg ved godt det stiller enormt store krav ude i den enkelte kommune at man skal til at arbejde tværfagligt

i stedet for at tro at den nitten årige der har fået diagnosen skizofreni partout skal have førtidspension skal der tilrettelægges en socialfaglig indsats der går på tværs af sundhed beskæftigelse uddannelse og

jeg kunne godt tænke mig at vi kunne give hinanden håndslag på at hvis

er det ikke folketingsmedlemmernes opgave at skælde ud på de kommuner hvor ikke alting virker så er vores opgave derimod at understøtte hinanden i at det kommer til at virke det bliver svært det her

en stor reform men det gør den ikke umulig

grundlæggende usundt

der kun ønsker at have fleksjobbere

hvis man får penge for at gøre det målet må dog være et andet målet må være at arbejdspladser virksomheder i danmark påtager sig et socialt ansvar fordi

når man er virksomhed det er i øvrigt mit klare indtryk at vi har masser af virksomheder i danmark der gerne vil det

at både grundfos og nykredit har været ude at melde at de er nogle af de første virksomheder der gerne vil oprette fleksjob med kun få timer

der har den indstilling

af de kommende år tilvejebringer omkring en halv milliard kroner

den private sektor men jeg vil gerne angribe den grundlæggende præmis om at vi kun kan have en fleksjobordning i danmark hvis de danske arbejdsgivere overkompenseres for det mener jeg ikke er en rigtig måde

danske skatteyderes skattekroner på så

det nu er klogt at have midlertidige fleksjob

eller ej jeg vil sige at

hvad enten vi taler førtidspension fleksjob kontanthjælp eller andre ydelser

fordi man på et tidspunkt i sit liv møder forhindringer derfor synes vi i hele forligskredsen at midlertidige fleksjob er en god idé

funktionsnedsættelse og sociale forhold kan ændre sig

gerne understrege at i de helt oplagte sager hvor det er helt tydeligt at arbejdsevnen ikke har udviklet sig og det rigtige derfor vil være at

skal man have mulighed for at træffe den beslutning ganske ganske ubureaukratisk og ganske ganske hurtigt af hensyn til

det her handler om vi har i dag en god førtidspensionsordning en god fleksjobordning

af det at have et moderne velfærdssamfund at man kan blive førtidspensioneret og kan få adgang til et fleksjob

fortjener det perspektiv at vi i stedet for at give mennesker en passiv overførselsindkomst som det lette valg

fremtiden begynder at investere meget mere i de mennesker for det fortjener de hver især og hver eneste af dem

hvis ministeren mener at det er så svært at

synes jeg da ministeren skulle lade være med at prøve på det og i stedet køre videre med de

en ændret lovgivning jeg må sige til ministeren

ordene meningsløs aktivering

det er ikke det samme det er bestemt ikke det samme og det jeg hentyder til er de betingelser der opridses i

otte og tres til otte og tres a hvor der stilles en række betingelser før man kan blive tilbudt

ressourceforløb blandt andet at man har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse det er bare lige for at få den på plads det var det jeg angreb

arbejdsmarkedets parter specielt fagbevægelsen ikke vil levere de forringelser som ministeren synes

først og fremmest det vil altid være sådan at når en borger visiteres ind i et ressourceforløb

på hvilken baggrund man visiteres ind i et ressourceforløb det er en individuel vurdering hvor man selvfølgelig skal se på hvad

og det er hvad enten det menneske er ungt eller ældre

der sidder og behandler sager om ressourceforløb

skulle lave forsøg eller ej jeg lytter mig egentlig til i spørgerens spørgsmål at der er en fælles erkendelse af at ordningerne ikke fungerer efter hensigten i dag alene det faktum at vi har tusindvis af mennesker der ikke kan komme ind i fleksjobordningen burde jo i sig selv være nok til at angribe de eksisterende ordninger ligesom jeg egentlig forventer

det liv de lever lige nu er udfordret eksempelvis på grund af sygdom men som vil have muligheden for at leve et bedre liv hvis de fik

ikke får muligheden derfor i dag derfor er jeg ikke et sekund i tvivl om at det er nødvendigt at lave den her reform man kan diskutere enkeltelementer men nej jeg er ikke enig i at små forsøg vil kunne gøre det der skal til for grundlæggende at ændre på nogle af de strukturelle ting der er er problemet på både

syge og de handicappede og de udsatte mennesker der skulle betale prisen så det har været lidt svært at komme i en reel dialog med ministeren om det her og det er jo ligesom ved at være lidt for sent kan jeg høre på det hele hvad unge mennesker og ressourceforløb angår

det var en god idé det har jeg også sagt herfra

mulighed kommunerne får for at anbringe unge mennesker i ressourceforløb på kontanthjælp fra de er atten til de

det er debatten og nu er det pludselig mig der skal svare på ministerens spørgsmål til mig det er fint jeg vil bare sige at jeg

på mit spørgsmål skal arbejdsmarkedets parter og specielt fagbevægelsen

som ministeren synes der skal til

det her handler jo ingenlunde om at nogle skal have gennemtrumfet deres vilje det handler selvfølgelig om at de politiske beslutninger der træffes

i danmark jeg har en meget stor respekt for den danske model jeg holder mig som beskæftigelsesminister helst på utrolig lang afstand af danske overenskomstforhold

bliver arbejdsmarkedets parter hvis de ønsker at

skal være en del af overenskomstsystemet nødt til at indgå i reelle drøftelser om hvordan det kan konverteres i forhold til de overenskomster vi har i dag og det jeg må konstatere er jo at parterne ikke har kunnet levere det desværre jeg synes det er

hvor parterne selv havde peget på hvordan det her kan overføres til overenskomstsystemet det har man ikke kunnet og jeg synes ikke det er rimeligt at lovgivning som er nødvendig må stoppes fordi arbejdsmarkedets parter ikke vil være med til at løfte en opgave som jeg

de skal løse og som man i øvrigt havde kunnet løse hvis man ville det

fru karina adsbøl for en kort bemærkning

finn sørensen står og sludrer der må jeg sige at det

ministeren der står og sludrer på talerstolen ministeren giver udtryk for at

førtidspension og at der ikke er blevet gjort noget for de her mennesker mennesker som

for at få en førtidspension står ministeren og negligerer de mennesker der har været igennem alle mulige forløb

en førtidspension står ministeren nu og negligerer som om de ikke har kæmpet

fuldstændig løgn og latin ministeren siger at det er borgeren det her

handler om jamen hvorfor lytter ministeren så ikke til borgerne hvorfor lytter ministeren ikke til høringssvarene jeg er simpelt hen så gal i skralden over det her lovforslag ministeren kommer med

syge som måske har sociale problemer og som står i en svær livssituation i dag løber spidsrod mellem den ene

den anden den tredje og den fjerde sagsbehandler kommunale lægekonsulenter er inde

står borgeren og føler sig frustreret over den måde tingene foregår på og mangler en sammenhængende indsats

når vi indfører rehabiliteringsteam i alle landets kommuner

sætter vi jo mennesket før systemet så skal det netop være slut med at det er den mest udsatte borger der skal løbe spidsrod mellem forskellige kommunale forvaltninger vi samler kræfterne omkring borgeren fordi det

siger ministeren at hun aldrig bruger ordet

nu bliver man ikke bare i dag parkeret på en førtidspension var det ikke det ministeren sagde i sit indlæg eller har jeg hørt fuldstændig forkert

beklager jeg da dybt men

vi har en regering der ikke lytter vi har en regering der ikke lytter til handicaporganisationerne vi har en regering der ikke lytter til borgerne

det er sådan set lige meget hvor mange høringssvar eller hvor mange skrivelser man sender til enten

lægekonsulenternes rolle for de kommer vel også til at spille en rolle

hver eneste personlige historie gør indtryk hver eneste høringssvar er læst rigtig mange af organisationerne har der været holdt møde med inden vi overhovedet lagde reformen frem startede vi

faktisk hele processen med at have rigtig lange snakke med mange af de organisationer der repræsenterer de mennesker det her handler om men man kan godt være uenig man kan godt lytte og alligevel være uenig man kan også godt lytte og have et andet politisk mål med en reform man kan også godt lytte og have

jeg vil garantere både spørgeren og dem der måtte lytte med derude at der er lyttet til enhver indsigelse i

den her reform men der er også nogle uenigheder

jeg er glad for at få spørgsmålet

jeg tror at der er mange mennesker i det nuværende førtidspensionssystem der oplever at det kan være svært at arbejde sammen med en lægekonsulent

at det i fremtiden bliver sådan at der ikke er en kommunal lægekonsulent i sager om førtidspension

hvis det er en som fagforeningerne ikke har på hylden er det noget der siger sig selv jeg har set i avisen i dag at

kroner er nok til handicappede det er den løn man kan risikere at komme ned på ifølge fleksjobloven

har spurgt efter er det så så mærkeligt at fagforeningerne siger at den kan de ikke levere

er det er det vi har gjort i mange mange år

eneste fleksjob vi har etableret på det danske arbejdsmarked indtil nu

nej vi har fundet en god model vi vil

til at minde om hvordan det er at den nuværende fleksjobordning virker for det er rigtigt at den enkelte borger der arbejder i fleksjob arbejder til en overenskomstmæssig løn

er at inde i den løn ligger der et meget stort offentligt tilskud og det tilskud er i en del tilfælde større end det arbejdsgiveren egentlig bør få udbetalt i forhold til hvad arbejdsgiveren har af udgifter

er tvunget af omstændighederne til at overveje om vi bruger de fælles skattepenge mest fornuftigt så er det i mine øjne en helt rimelig diskussion at tage om det er rimeligt at arbejdsgiver

for at have fleksjobbere

fleksjob på kun få timer det mener jeg at det er og jeg synes i øvrigt at det er vigtigt at få slået fast at hvis ikke der er et perspektiv i at få udviklet arbejdsevnen og vedkommende kun kan visiteres til et fleksjob på få timer

en medfødt sygdom eller en arbejdsulykke jo mindre løn skal man have det er i hvert fald ikke det som arbejdsministeren kaldte et solidarisk princip

meget usolidarisk princip at dem der har mindst handicap

have den højeste ydelse jeg mener at hvis der er en situation hvor arbejdsgivere har tjent

fint nok og lad os kigge konkret på dem men betyder det at man skal indføre en ordning som rammer

så skal de trykkes ekstra ned i løn fordi arbejdsgiverne måske har

ordnet med en meget lille ændring ved at sige at så skal vi have kontrolleret at de aftaler med

kommer bedre på plads i forhold til den enkelte aftale det er aftalen mellem kommunen og arbejdspladsen det er galt med derfor behøver man jo ikke at tryne fleksjobberne i løn så de risikerer at komme helt ned på sekstentusinde

hvor man siger at vi giver den tryghed der er i det nuværende system for fleksjobberne den ret

helt rolig for vi tager vare om dig hvis det går galt det her med at give utryghed for

tryne nogen der er tale om at vi laver en fleksjobordning hvor en fleksjobber i fremtiden vil blive aflønnet

i dag er det sådan at jo højere

kan arbejde jo højere offentligt tilskud

set er mere spot on i forhold til hvad det er for en gruppe af mennesker vi taler om og det er ikke i mine øjne at tryne mennesker at vi siger at hvis man har en funktionsnedsættelse hvis ikke

arbejdsevnen er i top så får man muligheden for at blive visiteret ind i en fleksjobordning

at få løn for det antal timer man arbejder

ud af begrebet

går på at der ligger økonomiske incitamenter i fleksjobordningen nu det er faktisk hele pointen med det hvis man ønsker at øge arbejdsudbuddet så vidt jeg har forstået begrundelsen bag reformen

så sagde ministeren også at økonomiske incitamenter

på mennesker som har handicap hvor man ikke kan arbejde mere end ens handicap eller

at jo mindre arbejdsevne man har jo mindre løn

er helt uforandret den samme

der vil kunne arbejde mere end de arbejder i dag så er der en

arbejdsevnen vil være nogenlunde konstant og så vil

en gruppe af fleksjobbere hvor arbejdsevnen udvikler sig negativt altså hvor man kan arbejde mindre vi har diagnoser i danmark der desværre er sådan at kroppen bliver dårligere og dårligere

arbejdsindsatsen jo af gode grunde følger det derfor er fleksjobordningen ikke tænkt sådan at alle skal kunne honorere økonomiske incitamenter og derfor er det jo sikret at man har et offentligt tilskud på otte og halvfems procent af dagpengene der ligger oven

den løn man måtte tjene og det betyder at man

kunne ligge over niveauet for en førtidspension og det gælder hvad enten

mener at de muligvis kunne arbejde mere otte procent er ikke særlig mange

at jo mere du kan arbejde jo flere penge får du også

vi at for en meget stor del af

betyder reformen at de går ned i indtægt så kunne man ikke have lavet en differentiering

som rent faktisk kan levere mere og som har en mulighed for at

mens

baggrund af en lægelig vurdering

jeg kan love spørgeren at jeg har overvejet

kunne udarbejdes diagnoselister så man kunne se at der

funktionsnedsættelse har en anden karakter end for det store flertal vi har ikke kunnet finde en sådan løsning og derfor er det også vigtigt for mig at sige at

at alle fleksjobbere skal kunne arbejde mere til gengæld er der noget andet i reformen og det er at de fleksjobbere der i dag slet ikke får mulighed for at få et fleksjob fordi de som udgangspunkt ikke kan levere de der ti til femten timer der i virkelighedens verden er blevet underlaget for om man overhovedet kan komme ind i ordningen nu får mulighed for

overset i debatten at de allermest udsatte nemlig dem der kun kan arbejde ganske få timer

mulighed for at være i en fleksjobordning der vel egentlig var tænkt som en ordning for dem hvorimod jo stærkere man er jo bedre muligheder har man i den fleksjobordning der er i dag det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

der er syv og tres ændringsforslag

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter

fire stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer syv af et mindretal

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal der

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tretten af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

afstemningen er slut

der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer femten af et mindretal der kan stemmes

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

afstemningen er slut

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer sytten af et mindretal

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer atten af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal

afstemningen er slut for stemte

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tyve af et mindretal

afstemningen er slut for stemte

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer en og tyve af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to og tyve af et mindretal der kan stemmes

stemte nul ændringsforslaget er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer tre og tyve tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tyve af et mindretal

der kan stemmes

der stemmes om ændringsforslag nummer fem og tyve af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer seks og tyve

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tyve af et mindretal

der kan stemmes

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte og tyve af et mindretal

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni og tyve af et mindretal

stemte nul ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tredive og en og tredive stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer to og tredive af et mindretal

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre og tredive af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tredive af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

forkastet herefter er ændringsforslag nummer fem og tredive til otte og tredive stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer ni og tredive af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

forkastet herefter er ændringsforslag nummer fyrre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer to og fyrre af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en og fyrre og tre og fyrre stillet af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer seks og fyrre af et mindretal tiltrådt af et mindretal afstemningen

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fire og fyrre og fem og fyrre stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

der stemmes om ændringsforslag nummer otte og fyrre af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer en og halvtreds til fire og halvtreds tiltrådt af et flertal

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem og halvtreds af et mindretal

der kan stemmes

herefter er ændringsforslag nummer ni og fyrre stillet af

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer seks og halvtreds tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer syv og halvtreds af et mindretal

der kan stemmes

forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer otte og halvtreds og ni og halvtreds tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer tres af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

stemte nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer en og tres af et mindretal

tiltrådt af et mindretal der kan stemmes

afstemningen er afsluttet

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to og tres stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer tre og tres tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tres af et mindretal tiltrådt af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer seks og tres af et mindretal tiltrådt af

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tres af et mindretal tiltrådt af et mindretal der kan stemmes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

folketingets næste møde afholdes på mandag den syttende december